fem og halvfems klima energi og bygningsministeren lovforslag nummer l seks og halvfems ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser lovforslag nummer l syv og halvfems kulturministeren lovforslag nummer

ni og halvfems erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer l hundrede social og integrationsministeren lovforslag nummer

undervisningsministeren lovforslag nummer

justitsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for

og redegørelsen vil fremgå af

spørgere claus hjort frederiksen pia kjærsgaard ole birk olesen lars barfoed doris jakobsen gitte lillelund bech søren espersen joachim b olsen jan e jørgensen mads rørvig martin geertsen lykke friis torsten schack pedersen det bliver antagelig de syv første vi når jeg giver ordet til statsministeren for en indledende redegørelse

om det udspil som regeringen fremlagde i

vi har fremlagt nu er den første af en række reformer som vi gerne vil gennemføre andre vigtige overskrifter for reformer er kontanthjælp skat og trepartsforhandlinger

råd til at udvikle vores velfærd

regeringen gennemføre reformer velfærdssamfundet står over for store udfordringer og det eneste der er sikkert

ikke kan stå stille uden reformer kommer vi til at udhule vores trygge velfærd og uden reformer spilder vi vores chance for at tage os af dem som har brug for hjælp

ikke mindst de mennesker som af forskellige årsager enten er i fleksjob eller på førtidspension

tilkendes en førtidspension er under fyrre år og de fleste får førtidspension på grund af en psykisk lidelse det sker selv om læger ofte fremhæver at det ikke er muligt at afgøre om et ungt menneske med nedsat arbejdsevne på et tidspunkt kunne komme i arbejde

at det på et tidspunkt at fungere i et job

at regeringen nu lægger op til at unge under fyrre år kun kan tildeles en førtidspension hvis det er helt åbenlyst at den unge aldrig vil få tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet vil vi indføre et særligt ressourceforløb for unge under fyrre år der har stærke begrænsninger i arbejdsevnen der skal laves en individuel plan for hver enkelt og der skal selvfølgelig også afsættes ressourcer til at kunne gøre netop det den enkelte skal have en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og være en del af arbejdsfællesskabet det er jeg slet ikke i tvivl om er godt for den enkelte og det er også godt for samfundets økonomi

mange penge som ikke bliver brugt

million kroner om året det holder ikke regeringen vil derfor målrette fleksjobordningen så den i langt højere grad gavner

har mest brug for den også dem der bare

overbevist om at også nogle få timer kan sætte gang i en positiv spiral for den enkelte og vi vil sikre at fleksjobansatte får noget ud af det hvis de arbejder mere indsatsen på førtidspension og fleksjob er vigtig

her ordninger men det er den også for samfundets økonomi

socialministeren vil i den kommende tid indbyde til forhandlinger og jeg vil stærkt opfordre forligspartierne til at gå

i dag tager til bruxelles for at mødes med mine kolleger torsdag og fredag

for en gangs skyld er der ikke tale om et krisemøde eller et brandslukningsmøde som det har været tilfældet ved tidligere møder men et helt ordinært møde

som skal gennemføres under det danske formandsskab

at konsolidere deres økonomi deres vækst deres konkurrenceevne og deres beskæftigelse

over foråret frem til mere landespecifikke anbefalinger

jeg på danmarks vegne vil underskrive finanspagten

januar og jeg skriver under med et bredt folketingsflertal bag mig og selvfølgelig i fuld respekt for euroforbeholdet formålet med det her er at sikre en stærk

og tak for ordene om at ikke skal være krisemøde igen i eu mit spørgsmål falder lidt i forlængelse af det for i sidste uge var statsministeren

washington og i den forbindelse gav statsministeren et interview som står i washington

der siger statsministeren i de sidste to måneder har vi taget flere langtrækkende beslutninger end måske i de sidste halvtreds år det er en noget overraskende udmelding

ikke mindst i lyset af at vi ikke er euromedlem og derfor ikke har været med til

træffe andre beslutninger end skærpede regler for overtrædelse af

og regulering af finansmarkederne så jeg er nysgerrig efter at høre lidt om hvordan statsministeren prioriterer

opfatter historiske begivenheder jeg er nysgerrig efter at høre hvad det er for nogle beslutninger som statsministeren efter egen opfattelse har været med til at træffe de sidste to måneder

de sidste halvtreds år tænker statsministeren på dannelsen

tænker statsministeren på danmarks indtræden i eu i nitten

tre og halvfjerds etableringen af det indre marked murens fald i nitten

at høre statsministerens opfattelse af egne bedrifter i de sidste to måneder set i sammenhæng med de mange historiske beslutninger

store beslutninger drejer det sig om

om vi var tilstrækkelig solidariske med hinanden

i eu for at hytte vores eget skind eller var der også for at hjælpe andre

at de beslutninger som navnlig eurolandene har taget i de sidste måneder

som har været på randen af et kollaps viser at særlig eurolandene er i stand til og villige til at træffe meget vidtgående beslutninger jeg har stor respekt for det lederskab som blandt andre kansler merkel har taget i den her sammenhæng og jeg synes jo

en krise der skulle løses lykkedes det rent faktisk landene at træde sammen og forsøge at gøre deres til at løse den udfordring

her diskussion men det viste sig jo at landene

finanspagten nu er danmark jo ikke et euroland

over for hinanden som man gør i finanspagten

beslutninger som kan måle sig med de største i

statsministeren har været med til at træffe de sidste to måneder

det statsministeren har været med til har jo sådan set været at træffe nogle beslutninger om at genoprette tilliden til eu landene i lyset af gældskrisen

det tåler vel næppe sammenligning

de andre store beslutninger om dannelsen af eu etableringen af euroen og det indre marked

at sikre at landene fremover overholder de forpligtelser de

statsministeren om det ikke giver anledning til refleksion at man nævner det som

beslutning i de sidste halvtreds år

på europas historie kan godt komme i tanke om andre begivenheder som måske har en større og mere langtrækkende betydning

havde det meget meget vanskeligt

gøre ingenting og acceptere

og for os alle sammen der er det min pointe

som sådan set viser noget nyt om eu

kan måle sig med nogle af de sværeste og største beslutninger i europas historie

tidspunkter i europas historie hvor landene har taget ansvar for hinanden og som jeg har

også udefra og negligere

der er taget enormt store beslutninger i europa

konstatere at

forskel på hvad vi opfatter som de største politiske historiske langtrækkende beslutninger de sidste halvtreds år

bare have besluttet at vi ikke ville løse problemerne det ville svare til at vi her i

bekymrer vi os ikke om det er jo ikke den måde man arbejder på i

demokratier og derfor vil jeg så bare sige at jeg synes på en eller anden måde er er en proportionsforvrængning

taget de her beslutninger det er primært eurolandene som har taget disse beslutninger jeg var i usa og blev også interviewet tror jeg som fungerende formand for eu og

igennem de sidste to måneder har truffet ganske vidtrækkende beslutninger

garantere noget af den gæld som man har

solidariske med hinanden

og det er en stor beslutning og jeg tror

europa så ved vi det

igen igen de her mange valgløfter der er blevet brudt jeg skal ikke gå ind i alle de enkelte men der er

statsministeren gentagne gange sagt at hvis der var to løfter

havde taget fejl nej det var fordi regeringen og statsministeren var modige og lyttede til befolkningen og jeg synes jo det er en meget god idé at lytte til befolkningen det synes jeg at vi som politikere er forpligtet til

jeg tror det er i irlands nationale interesse at denne traktat bliver godkendt

en meget meget god ting man erkender faktisk også at der er noget suverænitetsafgivelse og det er derfor

og sige fra i god tid

i forhold til det her med folkeafstemninger

holder fast i det vigtigste dokument som vi i virkeligheden kan holde fast i her

rimelig præcist foreskrevet hvordan vi skal forholde os i de situationer

skal der afholdes en folkeafstemning hvis det er

det ansvar som de folkevalgte altså os der repræsenterer folket i folketinget

skal sende alt ud til folkeafstemning jeg tror på det repræsentative demokrati og derfor tror jeg mest af alt på at vi

grundloven og

mener faktisk at der er tale om suverænitetsafgivelse og suverænitetsafgivelse suverænitetsafgivelse

nogen suverænitetsafgivelse

store beslutninger

vedrørte eu ud til folkeafstemning det skete eksempelvis i nitten seks og firs jeg synes det var en fornuftig beslutning jeg husker det meget tydeligt det

andre forhold har

hvad vi gør i danmark altså

danmark de har deres egen forfatning

at irland er et euroland

sige at irland automatisk forpligter sig til

forpligter sig til og meget stor forskel på de situationer så inden man blander tingene for meget sammen

af eu domstolen ikke af folkevalgte det

vi folkevalgte lægger det bare ned til eu domstolen det har vi folkevalgte besluttet

de store konsekvenser det vil få for vores økonomiske politik at vi skal indordne os under eu domstolen for det er det der sker og

at indledte med når nu statsministeren er så modig

og det har regeringen gjort helt fra start at vi har brug for en budgetlov

have en budgetlov det skrev vi ind i vores regeringsgrundlag at

også

danmarks økonomi til gavn for danskerne til gavn for dansk velfærd

andet det handler udelukkende om hvordan vi får skabt de bedste rammer for dansk økonomi

at der kan skabes økonomisk vækst og arbejdspladser i danmark hvis der hældes en masse skattekroner i udvikling af grøn teknologi og i

den grønne branche vismændene skriver de seneste år har der været en tendens til øremærkning af forskningsmidlerne som særligt tilgodeser energiforskning og markedsmodning af energiteknologier denne tendens fortsætter i regeringsgrundlaget fra oktober to tusind og elleve og i regeringens energiudspil vores energi analyser peger imidlertid på at energiforskning ikke har et højere samfundsøkonomisk afkast end anden forskning snarere tværtimod der er ingen miljøpolitisk grund til at miljøteknologiske løsninger skal være udviklet i danmark ligesom det ikke er givet at danmark på sigt vil have komparative fordele i at producere grønne teknologier selvom det skulle være tilfældet begrunder det ikke særskilt forsknings og erhvervsstøtte på området

det giver anledning til at regeringen vil revidere sin politik om regeringen vil trække det tilbage altså at den kan skabe vækst og arbejdspladser i danmark ved at målrette offentlige midler til bestemte erhvervsbrancher

jeg er egentlig heller ikke i tvivl om at vi også skal investere i grøn energi og nye teknologiske

der også nye områder som kommer

genanvendelse af produkter

rensning af vand som er vigtig så

som danmark kan få gavn af på længere sigt

det her område og også gerne til en god forretning at udvikle grønne teknologier så bliver vi også nødt til at ofre nogle midler på at

vil da gerne spørge om om statsministeren har en begrundelse for at de økonomiske vismænd her tager fejl de er jo hvad vi i danmark opfatter som nogle af de førende personer ud i at rådgive offentligheden og regeringen om økonomisk politik er der en grund til at statsministeren mener at vide sig klogere end de økonomiske vismænd og således mener at hun og resten af regeringen kan skabe mere vækst og

flere arbejdspladser ved at føre en økonomisk politik der tilgodeser bestemte brancher selv om de økonomiske vismænd siger at det kan man ikke

men jeg har ikke noget behov

ikke skal investere i energiforskning jeg synes da stadig det må være vigtigt at vi investerer i at forske i det grønne og jeg er helt overbevist om det når danmark trods alt stadig har en førerposition på det her område

vi har fremlagt en række konkrete reformforslag som man kunne vedtage her i folketinget hvis der var flertal for det som regeringen kunne vedtage hvis regeringen ønskede det og det er forslag som ifølge den økonomiske ekspertise i landet ville føre til konkrete vækstresultater når vi fremlægger de forslag hører vi at regeringen ikke vil være med til dem regeringen har i stedet en anden plan regeringen vil satse

at regeringen på den måde kan redde dansk økonomi ved at kaste offentlige penge efter bestemte brancher i erhvervslivet

at jeg har fået svar på hidtil om statsministeren vil tage det her til efterretning og genoverveje sin strategi eller om statsministeren agter at fortsætte fuldstændig uændret

alle andre ting jeg mener at vækst opstår i et fornuftigt krydsfelt mellem forskning

nogle særlige områder som man at man er mere interesseret i end andre og selvfølgelig også gode rammebetingelser for vores erhvervsliv

energi og grønne løsninger

også tjener penge på at sælge produkter

ville det være forkert at opgive

jeg har taget regeringsgrundlaget med

spændte på om regeringsgrundlaget bliver fulgt

veje at gå og det har man jo tilsyneladende på en række områder det jeg er optaget af er førtidspensionsreformen som statsministeren jo også indledte med at omtale den er vi i det konservative folkeparti stærkt optaget af vi er stærkt optaget af at unge mennesker som bliver tilkendt førtidspension på grund af en psykisk sygdom

af andre grunde får et udviklingsforløb så de igen kommer til at klare sig selv i det hele taget

vi optaget af at flere borgere og familier klarer sig selv uden offentlige overførselsindkomster det forstår jeg at vi i når det gælder førtidspensionen

kommet med minder jo også meget om det som vi lagde op til i vk regeringen derfor er vi også interesserede i at indgå i drøftelser med regeringen om en reform af førtidspensionen

at være med til at skaffe penge til veje som regeringen så bruger til at øge de offentlige udgifter andre steder med i samarbejde med enhedslisten derfor

vi optaget af hvad pengene skal bruges til jeg har hørt statsministeren i pressen refereret for at sige pengene skal bruges til at lukke hullet i statskassen

det gør der på side tiende der står nemlig at provenuet fra reformerne af og så nævnes der en række områder men

der kan finansiere forbedringer af velfærd social indsats og et løft i uddannelserne og forskningsindsatsen altså i regeringens eget

står at pengene skal disponeres til at øge udgifterne i den offentlige sektor andre steder statsministeren er refereret i pressen for at sige at de skal bruges til at lukke hullet i statskassen begge dele kan ikke være rigtigt og nu spørger jeg statsministeren hvad er rigtigt

er refereret for eller det der står

tænker på hvordan man selv tænkte det da man sad i regering det er jo trods alt ikke så lang tid siden og vores tankegang adskiller sig egentlig ikke markant

også at gå i gang med en førtidspensionsreform som kunne lukke et hul

i vk regeringens plan skaffe råderum i den offentlige sektor det

hul det var også at skaffe råderum

to sider af samme sag det at lukke hul er også

hullet ikke så stort

udgifter andre steder det er det der står her det statsministeren har sagt er at pengene skal bruges til at lukke hullet i statskassen lukke hullet i statskassen vil altså sige at man ikke bruger pengene til noget andet i det konservative folkeparti er vi jo stærkt bekymret

den størrelse den offentlige sektor efterhånden har taget vi har i to tusind og tolv det største udgiftstryk vi nogen sinde har haft i danmarkshistorien og der er brug for at vi sænker de offentlige udgifter så vi på sigt også kan sænke skattetrykket det er der markant brug for for at sikre

derfor er det jo interessant om statsministeren har den plan at de penge der findes ved en førtidspensionsreform bortset fra de penge som vi selvfølgelig er enige om at skal bruges til at styrke de her udviklingsforløb

skal disponeres til anden side eller om de skal bruges til at holde de offentlige udgifter nede

vil det her jo også betyde at der er færre mennesker

er på førtidspension og dermed vil vi også på lang sigt spare penge skal de så bruges til at holde de offentlige udgifter nede eller vil regeringen straks sige hov

regeringen og måske kan man sende budskabet videre til herre lars

hjælp af den måde at tænke på

og skabe råderum i dansk økonomi

i sin tid i vk regeringen men lad mig så prøve at spørge på en anden måde er det statsministerens målsætning at vi skal nedsætte de offentlige udgifter og nedbringe størrelsen af den offentlige sektor sådan at det offentlige udgiftstryk i danmark bliver lavere og vi dermed også på sigt får banet vejen for et lavere skattetryk eller er det statsministerens målsætning at den offentlige sektor skal bibeholde sin relative størrelse af den samlede økonomi i det her samfund

er vk regeringen tænkte på

for at lukke hullet og skabe råderum i dansk økonomi det er lige præcis det vi også gerne vil når jeg siger

vis vækst i den offentlige sektor år for år præcis som den tidligere regering ønskede

ønsker vi også der skal være en vis vækst i den offentlige sektor

hvis de konservative nu mener at den offentlige sektor overhovedet ikke må vokse fordi tidligere har man jo ment at den gerne år for år måtte vokse en lille smule

er stillet af fru doris jakobsen fra siumut

derfor vil jeg gerne spørge statsministeren om hun kan oplyse

fremtidige brug af thulebasen herunder om thulebasen kan bruges

og om usa vil deltage

drøfte det her spørgsmål præsident barack obama

interesseret i det her spørgsmål og det er noget vi

stillet af fru gitte lillelund bech

sådan at vi i folketingets skatteudvalg har behandlet et lovforslag som blandt andet vil indebære at man skal lægge moms på magasiner der er trykt uden for eu

en melding om at regeringen ikke ønskede at opretholde det her forslag jeg

kunne blive et stort problem fordi det kunne koste amerikanske arbejdspladser

med amerikanske magasiner

i form af at der ville et meget højt gebyr for magasiner fra tredjelande det

på meget højt niveau og det betyder også at præsidenten rejste

at både statsministeren og resten af regeringen som jo er et kollektiv har været meget optaget af den her gebyrsag

hvor der har været nogle utilsigtede konsekvenser som

udskyde lovforslaget indtil vi kunne til de utilsigtede konsekvenser og det gælder jo

amerikanerne det gælder i det hele taget at magasiner fra tredjelande

af de her utilsigtede konsekvenser og har vi så valgt at tage konsekvensen af

optaget af det her gebyr vi kan fremvise flere svar fra skatteministeren om det her spørgsmål

lovforslaget og i øvrigt ikke er skatteministerens ansvar

vil give mig ret i at regeringen er et kollegium

set et ansvar for hele regeringen det er også et ansvar for den pågældende minister som har fremsat lovforslaget at det kan have utilsigtede konsekvenser

skatteministeren og jeg vil jo selvfølgelig afhængig af hvad statsministeren svarer

med den måde skatteudvalget er blevet behandlet på

regeringen er et kollegium

skatteministeren ikke kan henvise gebyrdelen til at det ikke er hans ansvar fordi

vil sidestille europæiske magasiner med tredjelandes magasiner

behandlingen af lovforslaget at være nogle utilsigtede konsekvenser

vil vi gerne have lov til at løse og internationale aftaler som gør at det er vanskeligt

jo nødt til at tage højde for og det er det vi gør nu

statsministeren

sagde at det møde hun skal til

ikke er et krisemøde det

til tolv krisemøder man har haft så jeg

ønske rigtig god tur

en af de allerstørste begivenheder i halvtreds år netop derfor synes jeg det er så væsentligt at den danske befolkning bliver hørt

man skal tage stilling til og det man har taget stilling til er jo en dramatisk begivenhed en dramatisk beslutning der binder danske generationer

jeg ved fra de møder jeg har været til

rundtomkring i landet i den seneste tid at der har været to ting

som almindelige borgere ville ville spørge om og ville tale om på de møder det har været betalingsringen og det har været

finanspagten der synes jeg på en

at en sag som i den grad optager den danske befolkning

vi ved jo alle sammen hvordan de tre behandlinger her i

vigtige beslutninger jeg har ikke henvist til den her begivenhed som en af de vigtigste i vores historie

over de sidste to måneder som vi

af de vigtigste i vores historie fordi vi har vist at

har en krise at opføre os solidarisk over for hinanden det synes jeg er vigtigt og jeg synes det siger noget om hvad eu

den måde vi diskuterer finanspagten på

er der en procedure for det og proceduren er at vi her i folketinget

må påtage os et ansvar

og vi fortsætter debatten i dag og i nogle måneder frem når vi skal diskutere det her yderligere vi skal have masser af debat men det er vores ansvar at træffe den beslutning og det er også foreskrevet i grundloven

er der jo den procedure i grundloven at hvis der er noget der bliver besluttet som

så er det noget befolkningen skal spørges om og det er så det andet ben i det her nu har vi lige

som fru pia kjærsgaard rejste fået at vide at irerne stemmer og skal stemme

deres jurister altså den irske regerings jurister har skønnet at det her nok havde at gøre med afgivelse af suverænitet det er jo interessant at irske jurister og danske jurister vurderer så væsensforskelligt man må gå ud fra at de også har forstand på tingene derovre hvordan vil statsministeren forklare det forhold

irland

en af grundene til at man kommer til to forskellige konklusioner

to forskellige lande to forskellige forfatninger

jeg man skal være meget varsom med at sammenligne de her to

vi har vores danske jurister som skal vurdere afgivelse af suverænitet set ud fra en dansk vinkel og det er

hvis der afgives suverænitet irerne har så besluttet

at irske jurister har vurderet at det er en afgivelse af suverænitet og at vore jurister har sagt

som jurist hvad enten man sidder i irland eller i danmark eller man sidder i england eller

så kan man vurdere afgiver man her suverænitet som nationalstat ja eller nej og det undrer mig og det kan ikke forklares

forfatninger og forskellige forhold for den neutrale

afgivelse af suverænitet eller ej er en juridisk strengt neutral

har haft adgang til de dokumenter som

som beslutningen er truffet ud fra

forskel på om man er euroland

eller man ikke er euroland og vælger hvilke dele man ønsker at være med i så

for timen og den næste på listen er herre joachim b olsen fra liberal alliance

min kollega herre ole birk olesens

står i regeringsgrundlaget at vi skal skabe de bedste rammer for at danmark kan blive et grønt videns og produktionssamfund danmark skal

førerposition på det grønne område

gerne bede statsministeren forklare hvad der menes med det og hvorfor

til at genanvende materiale jo bedre løsninger vi kan finde for vores vand

bedre vil danmark klare sig ud over at vi får bedre mulighed for at leve op til de klimamålsætninger som vi også

vil det også være en god forretning

regeringen har den her målsætning og vil arbejde hen

de skriver det fuldstændig modsatte af hvad regeringen siger det er vanskeligt på forhånd at pege på hvilke teknologier som vil føre til vækst og øget konkurrenceevne i fremtiden det synes ikke begrundet at offentlige myndigheder skulle være bedst egnet til udvælge de teknologier som har størst potentiale dette skyldes at de virksomheder som anvender teknologien eller lever af

økonomiske vismænd som jeg tror de fleste af os vil anerkende er

handler om økonomi og samfundsforhold

det stik modsatte gør det så indtryk på statsministeren

set mener det kan betale sig at investere i et område

investere i det her område

at vi har fået nogle virksomheder som er førende

i et område og at det så også på

jo fordi vi fokuserer på det vi kan se vi fokuserer på at

er kommet nogle virksomheder men det indebærer jo også at vi ikke

vi ikke brugt penge på de virksomheder

brugt på noget andet som muligvis kunne have skabt en højere vækst det er jo ligesom det

de økonomiske vismænd er inde på det har regeringen og politikerne ikke nogen mulighed for at vurdere det er virksomhederne bedst til

skriver videre de seneste år har der været en tendens til øremærkning af forskningsmidlerne som særligt tilgodeser energiforskning og markedsmodning af energiteknologier denne tendens fortsætter i regeringsgrundlaget fra oktober to tusind og elleve og i regeringens

analyser peger imidlertid på at energiforskning ikke har et højere samfundsøkonomisk afkast end anden forskning snarere tværtimod der er ingen miljøpolitisk grund til at miljøteknologiske løsninger skal være udviklet i danmark ligesom det ikke er givet at danmark på sigt vil have komparative fordele i at producere grønne teknologier selvom det skulle være tilfældet begrunder det ikke særskilt forsknings og erhvervsstøtte på området da private aktører selv må formodes at kunne se fordelene hvis de er der

de går stik imod det som regeringen

det er rigtigt at putter man nogle penge i noget

de økonomiske vismænd siger altså at det her

er jo så et tab af arbejdspladser

på det her område jeg har svært ved at se at der ikke skulle være nogen forbindelse til at danmark nu også har virksomheder som er førende

grøn teknologi

regeringen ikke vi er helt overbevist om

til næste punkt på dagsordenen besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

jeg skal meddele

på dagsordenen tilbage

venter lige en minut med at starte spørgetiden og siger tak

til børne og undervisningsministeren af fru marie krarup

at

spørgeren tænker i forhold til a og b gymnasier

gymnasier jo af gode grunde ligger mange forskellige steder i danmark og der er nogle gymnasier som ligger i

hvor de elever der starter der er

nogle fag på et fagligt niveau og nogle undervisningsmetoder som gør at de har vanskeligt

af at udvikle et nyt taxameter et såkaldt socialt taxameter som gør at

har helt samme mulighed for at få støtte hjemmefra får bedre muligheder for støtte på gymnasiet

elever også gennemfører deres gymnasieuddannelse uafhængigt af deres forældres baggrund så det er en af de ting vi er optaget af

områder i danmark hvor der kan være ganske langt imellem ungdomsuddannelserne og gymnasierne

i forbindelse med det her sociale taxameter jeg ser meget frem til at se

indført fri konkurrence i gymnasiesektoren altså der tænker jeg på selveje og taxameterfinansiering

fri konkurrence har det jo med at skabe tabere og vindere a og b skoler og det er

er ideen med fri konkurrence og det er også det som jeg mener er ved at

nogle vinderskoler og så nogle der ikke er helt så gode der er simpelt hen nogle skoler som bliver store og stærke og rige og som har råd til at stille meget høje krav til eleverne de har nemlig råd til at miste dem hvis eleverne ikke lever op til kravene og så er der skoler som ikke kan fastholde elever

og lader dem gå på skolen selv om de måske burde smides ud det kan især svært for udkantsskolerne at få tilstrækkelig mange gode elever eleverne tiltrækkes jo meget ofte af de

store byskoler med mange studieretninger og dermed opnår vi

desværre en differentiering mellem skolerne og vi risikerer at den

nationale studentereksamen forsvinder det er simpelt hen ikke en en ensartet standard vi får over hele landet det er vi i risikozonen for at få

hvilken skole man kommer fra end hvilken studieretning

synes vi i dansk folkeparti ikke at

danmark kan være tjent med en studentereksamen skal være en studentereksamen ligegyldigt om man kommer fra tønder eller

man skal kunne få den i alle dele af landet derfor hilser jeg meget velkommen at

socialt taxameter hvordan man så vil skrue det sammen

eksisterende system som man har tænkt sig

om man leverer en god præstation eller ej derfor er jeg optaget af at man har den der balance

det ene er selvfølgelig at sikre sig at man lever

en karakter uanset om den er givet i tønder eller københavn som spørgeren sagde

det som den eksterne censur er med til at sikre også fordi censorerne

censorformænd giver nogle tilbagerapporteringer til børne og undervisningsministeriet hvis man har en mistanke om

faglige niveau der er en anden ting som

desværre godt motivere til at man siger at

var måske rigtig tænkt oprindeligt det virker bare modsat hensigten

enorm vigtig for at man kan fastholde fagligheden og jeg synes også det er en utrolig god idé at fjerne færdiggørelsestaxameteret som jo netop kunne friste til at lade elever slippe igennem som måske ikke burde

de frie markedeskræfter som er blevet sluppet løs i gymnasieskolerne

burde især især en socialdemokratisk

undervisningsminister nok være mere interesseret i at prøve

er helt vild med de frie markedsmekanismer

man kunne begrænse de enkelte skolers mulighed for at erklære sig som særlige profilskoler og dermed tiltrække særlige vinderelever

man ikke har den konkurrenceparameter for jeg mener at det er utrolig vigtigt at vi har et alment gymnasium der altså har en fælles standard over hele landet og

bor og altså blive til gavn og glæde for sig selv og danmark

mellem gymnasierne hvor vi ret beset skal have nogle gode regionale ungdomsuddannelsestilbud

af at regeringen sammen med enhedslisten har vedtaget et loft

synes også det var naturligt lige at kigge på optagelsesbekendtgørelsen det som ligger i den er at at der vil være

vi er nemlig skeptiske som jeg kan høre spørgeren

med til at give en socialt adskillelse eller

hensyn til transport man skal søge tre forskellige steder så

ansøge om at få lavet en profil for vi ønsker ikke den opdeling i a og b skoler

holdning til at en kommune har frataget en ældre medborger hjemmehjælpen efter at vedkommende har fået en robotstøvsuger

og det uanset hvad man har fået i julegave og det

nogle ting den kan støvsuge gulvet men den kan ikke hoppe op i sofaen og tage puderne den kan ikke ordne de andre ting og når en ældre bliver visiteret til praktisk hjælp

tages hånd om og i den forbindelse forekommer det også en smule mystisk at en robotstøvsuger i sig selv kan være udgangspunktet for at man ikke længere vurderes at have behov for hjælp

man kan få nogle teknologiske hjælpemidler ind i et hjem

bruges til besparelser i kommunen men kan bruges til

kan få lavet nogle andre ting end lige netop det

og som man derfor får hjælp til og hvis man er visiteret til støvsugning

har købt sig en robotstøvsuger

et behov for at kommunen kommer og støvsuger når man selv har en robotstøvsuger stående

der har været tvivl om hvordan retsgrundlaget har været i kommunerne når man har anvendt robotstøvsugere og

to sager og jeg afventer og ser frem til deres resultat som jeg ved kommer meget snart

fremlagde sin rapport lad robotterne klare sliddet mens vi andre hygger os og drikker

når man har velfærdsteknologiske løsninger

ondt i ryggen og

opgaver fordi man har en strygerobot

for ganske nylig viser den demografiske udvikling i danmark at vi kommer til at stå over for en ekstrem vækst i antallet af ældre ældre som har behov for hjælp og i den forbindelse synes jeg vi skal bruge velfærdsteknologien

er at ikke skal være noget som

måske forestille sig at kommunen visiterede tid

gøre det individuelt og lade den enkelte få lov til selv at bestemme hvad der præcis var vigtigt for vedkommende nogle vil gerne have vandet

så man kunne jo forestille sig at det ville være meget individuelt hvis

synes at det er sparsomt med kontakt til den omgivende verden har lyst til at få besøg og

når vi står over for en vækst i antallet af ældre på tohundrede og femogtyvetusind

demografien tilsiger altså at der kommer så mange flere

meget færre der går ind på arbejdsmarkedet så tror jeg det vil være at stikke folk blår i øjnene hvis vi siger at vi nu begynder at have råd til og hænder til at give tid

ikke visiteret til et bestemt behov men bare tid man selv kan råde over det tror jeg ikke økonomien er til

heller ikke det hænger sammen med liberal alliances tanker om at der skal skæres ualmindelig mange milliarder

hvor vi skal sørge for at der er mere livskvalitet i livet også i de sidste år

tror vi kan gøre ekstremt meget mere hvis vi kigger på frivilligeområdet

andre mennesker jeg tror at vi både i plejeboliger og i øvrigt kan gøre en stor forskel og give livskvalitet til mennesker hvis vi åbner op og lader flere være frivillige

offentlige institutioner blot vil flytte flere rotter andre steder hen i kloaknettet og dermed

et andet sted hen i stedet for at løse

hvis vi med rottespærrerne alene flytter problemet jeg vil altså hellere have problemer med rotter i kloaknettet end i vores børns børnehaver

eller på hospitalerne

rotterne altså er alvorlige smittebærere og

blot flytter problemet et andet sted hen rottebestanden er jo ikke konstant så når vi afskærer dem fra områder begrænser vi

at det er den bedste måde at begrænse rotternes udbredelse på netop ved at

men at sikre

problemet er altså at selv nye og intakte kloakrør

modstå rotteangreb desuden må vi nok erkende at alle kloakker og stikledninger ikke

altid trænge rotter ud af kloaksystemerne hvis

at der i den kommende bekendtgørelse om om bekæmpelse af rotter bliver indsat en bestemmelse der pålægger kommunerne at opsætte rottespærrer jeg har valgt at kravet i første omgang skal gælde for stikledninger der fører ind til skoler

hvor vi har de mest udsatte brugere herudover har jeg valgt at kravet skal gælde i forbindelse med byggemodning af arealer det er min forventning at rottespærrerne også med stor fordel kan blive benyttet andre steder

og det står jo virksomhederne frit for jeg regner med at vi med erfaringerne med rottespærrer i de kommunale institutioner vil kunne udbrede anvendelsen af rottespærrer yderligere til for

rotterne ikke kan komme igennem dermed løser vi ikke problemet jeg tror at ministeren er fuldstændig enig i at det det gælder om

er lanceret og som jo egentlig ganske effektivt slår rotterne ihjel men det er en spærre som sådan det er en fælde

området selv om der er sat en klap op så de ikke kan komme igennem

hvornår vil ministeren så løse de andre medfølgende problemer der er omkring

at en spærre her på den fysiske måde er det der løser det grundlæggende problem hvis

ynglende par i området fordi

er en rottespærre hvis de derimod var blevet udryddet

at man også skal have renoveret kloaksystemet ude i kommunerne i stedet for at

at presse på for at systemet kommer op i i et hvad

tykkere luftlag hvor man også

allermest effektive

finansiere også den her renovering af kloakkerne

er den største og vigtigste opgave

vi ved at det er de ældre

er de områder

nogle kommuner frivilligt kan vælge at

et bestemt område vi har ikke bekæmpet dem vi har bare lukket dem inde fordi vi

at renovere kloaksystemet det er fuldstændig rigtigt

eliminere problemet altså rotten at få den

en rottespærre løser problemet her det tror jeg

problemet vi skal skal lave flere ting vi skal tage flere initiativer

anden måde kan finansiere det her

mangler nogle klare svar fra ministeren om at det her med en rottespærre ikke

det her tilfælde er

sammen kan sikre at er finansiering derude til at få renoveret

en af de ting vi har gjort ved at målrette det

at der aldrig mere kommer til at være en rotte i de danske

nye bekendtgørelse efter at der i mange år ikke er

til ligesom at få løst det problem der ligger bag rottespærren en ting er at

bekendtgørelse at nu skal en rottespærre op i et område men hvis det er sådan at kommunen så ikke føler at de skal løse det andet problem med at hele kloaksystemet er

være en snu rotte der finder uden om spærren og så ind i i de huller der stadig væk eksisterer der vil jeg bare spørge ministeren

taget initiativ til at sætte en rottespærre op som ikke løser det bagvedliggende problem

får vi renoveret vores kloakker hvordan får vi sikret at de værdier der ligger under jorden

at eliminere rotter er

som folketing og med til at sikre at kommunerne har finansiering

at

ligesom løb over i den anden ende af systemet

meget vigtigt at beskytte de gamle de syge børnene

myldrer rotter over i

ændre reglerne så det nu bliver muligt at finansiere

fjerner vi det likviditetsproblem som nogle vandselskaber ellers risikerede at løbe ind i om nogle år fordi der ikke er fuld overensstemmelse mellem lånets løbetid og afskrivningerne i

alle vandselskaber mulighed for at investere i den helt nødvendige renovering og udbygning af kloaknettet

ændring vil blive hilst velkommen af vandselskaberne

orienteret i nogle tilfælde har været tilbageholdende med at investere på grund af usikkerhed

lovforslaget om miljø og servicemål og den bekendtgørelse som udarbejdes som opfølgning på lovforslaget

for omkostningerne til miljø og servicemål for eksempel udbygning af kloakker

usikkerhed som vandselskaberne har oplevet de første år hvor vi har haft det her prisloft regeringens initiativer vil medføre at vandselskaberne kan hente de nødvendige midler til kloakforbedringer via taksterne

vi får sat gang i investeringerne og vi skaber ny vækst og flere arbejdspladser når vi har gennemført de nævnte initiativer

jeg vurdere om der er behov for yderligere tiltag og i den forbindelse vurdere om der er behov

om hvor de milliarder der blev lovet i valgkampen

vi vil gerne være med til at kigge på hvordan vi kan finde nogle

men vi har altså en situation hvor

s og og sf har været ude at love i

i valgkampen er man løbet fra og nu vil man gerne finde nye måder at finde penge på og det vil man gerne forhandle om men er det ikke

det var i juli måned i en p1 debat lovede et par milliarder til netop

er enig med sin partifælle i at det vil man så finde på finansloven sætte ind i finansloven sådan at man kan renovere

og over finansloven eller betaler den over taksterne hvor det bliver målrettet og kan

mindre rolle det vigtige er at vi nu får givet de midler til kommunerne og til vandsselskaberne til at få lavet de her investeringer til at de kan få renoveret vores kloakker så vi ikke oplever de enorme

efter nogle af de regnskyl vi har oplevet så vi ikke oplever rotteplage som den vi

omkostninger for folk hvis biler bliver oversvømmet hvis sommerhuse

prisloftsbekendtgørelse og miljø og servicemål

en gang nogle af de

sidder og styrer pengene det kan være i kommunerne eller i andre selskaber har måske brugt nogle af de penge som

til nogle af de borgere som egentlig har betalt en gang derfor vil

komme med milliarder til renovering af kloaknettet

nye gebyrer

man rigtig mange steder se at vi måske nogle gange glemmer

er ekstremt vigtigt at vi får renoveret vores kloakker men også at

at håndtere vandet på overfladen

skrue det sammen men det der bare bekymrer os lidt

den ene dag står man og lover flere milliarder kroner og

i valgkampen derfor vil vi jo gerne have mulighed for at spørge ministeren

er sådan at de borgere som ikke er en del af kloaksystemet

ikke er en del af det her system

at vi får samlet alle de her skadelige stoffer

en samlet plan for hvordan det bliver finansieret

af vandtakster så kommer vi til at betale dem i form af højere forsikringspræmier

højere regning i form af stigende forsikringspræmier